lovforslag nummer l en og tyve

josephine fock jonas dahl

claus kvist hansen forespørgsel nummer

reumert gjerding og søren egge rasmussen forespørgsel nummer

meddelelse om den per tredivete september to tusind og femten gennemførte regeringsændring meddelelsen vil

dansk folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig at den til sydslesvigudvalget har udpeget medlem af folketinget merete dea larsen som medlem af den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget

navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og i folketingstidende

og næstformand der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster og navnene er optaget